kan komme ud af den er virkeligheden den at der er nogle der har tøvet i

meget tog der er tilbage når man har ændret sammenkoblingen computeren

jeg

meget ærligt

ledige risikerer at ryge ud af dagpengesystemet

til grund at ministerierne skønner korrekt

er jo nødvendigt at understrege at tallet er skønnet ud fra en normalkonjunktursituation

end i en normalkonjunktursituation og der er desværre ikke ret meget der tyder på at vi er på vej ud af

befinder os i der er ikke noget der tyder på

almindelige eksportmarkeder gør at vi for alvor får gang i beskæftigelsen

dansk økonomi

men jeg

er steget det øger jo ikke beskæftigelsen

er at når man snakker om kickstart snakker man så kickstart for hele erhvervslivet også for landbrugssektoren er det

ministeren sådan også går og spekulerer på hvad det egentlig er miljøministeren går og laver

fødevareministeren går og laver i forhold til at skaffe nogle rammevilkår

dansk landbrug som jo faktisk en rigtig stor del af arbejdslivet også i danmark

op mod tyve procent af den eksport som vi har fra danmark så spørgsmålet er vil ministeren tage en dialog med miljøministeren og fødevareministeren

jeg

være

det er jo et spørgsmål om hvad man synes fattigdom er jeg synes ikke det

snævert budget men det

godt leve for men det er ikke så meget det jeg vil diskutere

at

punkt to

sende en ansøgning lige til sidste

det selvfølgelig den bedst kvalificerede der

beklikke de personer der er ansat og deres kvaliteter det

med det at gøre jeg er sikker på at statsministeren mener

der skal være åbent indtil sidste

også være sådan at hvis der kommer en der reelt har kvalifikationerne

er bedre end nogle af de andres

have mulighed for at få ansættelsen selv om det er den sidste dag man indsender

at der er stærke kræfter i eu og blandt eurolandene der gerne vil styrke euroen det

for ting og sager og som gerne vil have at nogle af de lande der er i vanskeligheder i øjeblikket kommer ind på et bedre spor og dertil vil lave traktatændringer var det så ikke rimeligt at statsministeren tilkendegav her i dag i folketinget at hvis der sker ændringer der kommer til at få betydning for danmark og det gør alle traktatændringer uden tvivl så vil man garantere at der bliver en folkeafstemning hvor danskerne kan

ligesom vi tidligere har kunnet tage stilling

til vigtige spørgsmål når det gælder vores

må

nogen

af principielle årsager hverken kan eller vil kommentere sikkerhedstjekket

må

og

i gang med

så

det er at

i den sag

vi risikerer sådan set at stå i en situation hvor den store skattehammer

forsinkelse det sætter ind omgående og den positive effekt af at sætte noget gang i beskæftigelsen kan så komme

at spørge lidt ind til hvordan vi skal kunne måle regeringen på forskellige områder jeg er meget interesseret i som afslutning på det her spørgsmål at høre hvordan

om det er bedre at tage folks penge og bruge dem til fremrykning

investeringer frem for at lade dem blive i glasset indtil det flyder over

er

fra

en helikopter ikke

det

at

sådan set

opfyldes ved lov

jeg må spørge ministeren hvordan det at vi har haft et regeringsskifte altså en valgkamp på

år altså kan ministeren ikke forstå at der sidder en del kommunale repræsentanter i de her kommuner der virkelig har set frem til at få lov til at få friere rammer

løser kommunens opgaver

det er mærkværdigt at man bruger valgkampen som argument for at man nu skubber det her frikommuneforsøg

angår det lovgivningsmæssige

afprøve de forskellige ting se nu at komme i sving margrethe vestager siger gruppeformanden for socialdemokraterne i odsherred vagn larsen

var indstillet på

når man skal lave en valutaunion der skal

acceptere at man skal lave en finanspolitisk overbygning

hvad det medfører i forhold til at kunne styre de enkelte lande

premierminister berlusconi nu kommer til møde hos eurokollegaerne og får to og halvfjerds timer til at gå hjem og sætte pensionsalderen i

godt nok er dybt udemokratiske

er nødvendige for at kunne få en valutaunion til at fungere og det er en af de ting man har fejlet på i opbygningen af den fælles valuta euroen og en af grundene til

det grundlag som danskerne i sin tid blev bedt om at tage stilling til euroen på

havde man fulgt ministerens partis

og hvis endemål stadig er uforudsigeligt de ønsker som befolkningerne til gengæld har udtrykt er simple

om værdighed at omsætte det til virkelighed er selvfølgelig altid kompliceret etableringen af de nye samfundsstrukturer tager mange år erfaringsmæssigt og der er ingen garanti for at processen kun bevæger sig fremad de nye politiske partier og kandidater som nu stiller

og kæmper om pladserne i de nye parlamenter skal finde en platform hvorfra de kan kommunikere på en måde som er genkendelig og forståelig for vælgerne derfor er det naturligt tror jeg om vi kan lide det eller ej at islam er en del af referencerammen i et muslimsk land på samme måde som kristendommen er en del af referencerammen i en række europæiske

fingerafhugning som jo ikke er decideret

pryglestraf for lesbisk sex

i sharialoven hvor kvinder bliver tilgodeset

får kun hundrede piskeslag for lesbisk sex sex

islam er det blød sharia at kvinden skal adlyde manden at en mand har hals og håndsret over sin kone at at man får pisk for forkert påklædning at man har forbud mod musik alkohol at børn tilhører manden

manden faktisk stort set kan gøre hvad han vil at manden har revselsesret over for kvinden

det som udenrigsministeren vil beskrive som moderat sharia for det er sikkert det

i libyen og og muligvis også i egypten lad os få en definition af

at være men

til beskyldninger om aftalt spil mellem danmark og usa

at der er et godt og tillidsfuldt forhold mellem danmark og grønland

vi i den her sag har lyttet meget nøje til grønlands bekymringer og gør hvad vi kan for at hjælpe grønland med at få svar på de spørgsmål som grønland finder fortsat udestår herunder enhver mistanke

videregav her i folketinget for knap en måned siden her understregede jeg netop det særlige hensyn til grønland i den her forbindelse og behovet for en grundig dialog siden har jeg haft en

vi er nået frem til at mange i grønland ønsker den her uvildige undersøgelse af påstanden om aftalt spil

en redegørelse fra to tusind og otte

at rejse tvivl om redegørelsen fra to tusind og otte

jeg tror at embedsmændene dengang

er i

med at fremme ministerens og regeringens politik det forhold at embedsmænd er underlagt de nævnte principper er naturligvis ikke ensbetydende med at en minister og dennes ministerium dermed er hævet over kritik

hvad der er den mest konkrete og korrekte vurdering i en given sag og i de situationer ja så står det selvsagt enhver frit for at

sig uenig i den vurdering som vedkommende minister og dennes ministerium måtte være kommet med således at der kan en grundig diskussion sted af det pågældende spørgsmål og det er efter min mening ikke noget vi skal ind at strafregulere

for

den

jeg

tredive

at

anerkende

det er

en

den tidligere minister

af

lukkedage

så det med at

at det

sociale normer derfor har jeg nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde hurtigt den kommer til at aflevere sit papir allerede i starten af marts måned og til den tid

jeg vil selvfølgelig være fuldstændig åben over for at se hvad der er muligt ud over lovgivningen

hvordan kan vi styrke mennesker der bor i danmark

oplevelse af at de er lige for loven og at

og de frihedsrettigheder som handler om kønnenes ligestilling og om frihed til at vælge

det handler om

i det handler om oplysning det handler om lovgivning

social kontrol

status som anerkendt trossamfund dermed mister de jo en række fordele blandt andet skattefordele

forslag som regeringen vil være med til for at sikre at vi ikke bare taler om at vi synes det er vigtigt at

kvinder har frihed og lighed men at vi rent faktisk også sætter handling bag ordene og

rimeligt at man kommer til et land

bare derfor jeg ønsker at få ministeren til at bekræfte at der der sådan set er rig mulighed for at få den her ønskede arbejdskraft

den her spørgerunde men grundlæggende synes jeg at ministeren skulle prøve at

at vi har mistet nogen job på grund af

udkonkurreret af østeuropæisk arbejdskraft som er op til to tredjedele billigere

som vi har tabt ud fra en masse forskellige parametre

med at de bliver udkonkurreret af blandt andet østeuropæisk arbejdskraft

som ministeren er minister for det fremmer ikke antallet af eksportordrer at

bliver udkonkurreret af østeuropæisk arbejdskraft og alt muligt andet jeg synes jo at ministeren skulle prøve at tage det med ind i sine overvejelser og så have fokus på de her helt

million kroner over to år

at